lovforslaget

det

forslag

vi vil sige nej til det forslag der ligger for det er

vi kunne bare godt tænke os at gå længere for vi tror ikke på at

vores samfund fra alle de tilfælde hvor nogle

sygelige lyst vil fortsætte deres forehavende på den anden side af deres straf men alt i alt

positive vibrationer her fra dansk

vi bakker op men vil gerne

må

og det

det talen

synes

skylder

alt

har

er årsagen til at vedkommende er kommet ud i samfundstjeneste og hvad vedkommende

jeg vil være mere tryg ved at det er en fængselsbetjent eller en der har baggrund i kriminalforsorgen der har

end for eksempel en bibliotekar

for nogle udfordringer også sikkerhedsmæssige udfordringer der

en voldshandling så under alle omstændigheder er

som sagt positive over for

indtil vi kan sige til danskerne at nu kommer man ikke i samfundstjeneste efter at have begået vold

også med den intention at der muligvis kan blive tale om nogle ændringsforslag

vi siger

tusind

det på en eller

ordføreren

disse

er

ikke

ordfører er venstres

at overtage kompetencen til at afgøre visse sager om udlændinges

ophold på færøerne skal indbringes for udlændingenævnet

udlændinge og integrationsministeriet

at udlændinge har tilknytning

og

vi

og det er herre balder mørk andersen nej

at blive

statsborgerskab

som

det

kunne få statsborgerskab

til det her med

firs

i to tusind og femten